ønsker nogen at udtale sig

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet og vi går til

a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslagene nummer to fire tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes herefter om det under b nævnte lovforslag ønskes afstemning om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

der stemmes

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte en hundrede og fire

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire ti ti tiltrådt af et flertal

der stemmes herefter om ændringsforslag til l

nu jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte

seks stillet af samme mindretal bortfaldet

nummer to tre og syv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

at udtale sig herre christian juhl

det det reelt er nemlig forringelser jeg vil ikke gentage min ordførertale

det måske stillede lidt store krav til visse personer i salen men jeg vil gerne sige at svarene på spørgsmålene giver anledning til en række kommentarer der er blandt

den største refusion og den laveste ydelse spiller

det vil jo betyde at mange unge med andre problemer end ledighed vil blive fejlvisiteret det anser ministeren ikke for et problem

advare imod og jeg håber ikke at vi skal ind i en periode hvor vi skal bevise det før

det er virkelighed for det vil betyde at mange unge mennesker vil komme i en alvorlig situation

kommunerne kan se en meget meget stor refusionsgevinst og

forfalder man selvfølgelig til

mest sikre i verden er at kommunerne jagter den største refusion og den laveste ydelse

hvilken konsekvens det vil have betyder det virkelig at ministeren tror at kommunerne vil rette ind efter hensigten og ikke efter de kolde kontanter i sådan et spørgsmål jeg forstår det ikke jeg mener at det er nødvendigt at dem der vedtager den her lov er fuldt ud klar over

der står i svaret at nytteindsats

nu har vi hørt arbejdsministeren stå på den her talerstol og fortælle

intet har imod at vi kalder det skræmmeindsats for

sammenligne det med virksomhedspraktik mener jeg er forkert og jeg vil gerne hjælpe med at lave en forbrugeroplysning til dem der måtte

først og fremmest et forsøg på at skræmme unge mennesker væk fra kasserne væk fra

arbejde så

reglerne for løntilskud er lig med reglerne for at vurdere

det er et problem og jeg mener at det er meget meget vigtigt at vi strammer op og siger at fagforeningen eller

godkende alle nytteindsatsjob hvis de skal laves overhovedet det burde være et minimum og det burde være en garanti

hvis det er den eneste konsekvens af at fjerne indsatsen

jeg på det varmeste anbefale at man stemmer for

gammeldags borgerlig moral i

nej ledige skal gøres dygtigere og hurtigst muligt have

opstå en masse komplicerede situationer hvis man lader unge

det er mærkeligt dybt besynderligt at partierne ikke har fået øje på at der er noget revalidering revalidering er af alle rost som det bedste værktøj til at få folk tilbage på arbejdsmarkedet men ministeren skriver at revalidering er subsidiært i forhold til andre aktiviteter også i forhold til virksomhedspraktik så er vi godt nok langt ude i abstraktionerne når man siger at revalidering er subsidiært i forhold til det det bedste redskab bliver skubbet ned

ministeren at man skal arbejde for sin kontanthjælp ja jeg synes nu det var bedre at jobparate koncentrerede sig om at søge job

man siger at det er for

at høre her ungeydelserne kan jo ikke sammenlignes med su vi har jo stillet en række spørgsmål for netop at få det afklaret er det sådan at folk på ungeydelser der svarer til

su også kan få lån kan få billige boliger kan tage arbejde ved siden af kan få rabat på busserne

og det betyder at man de facto genindfører fattigdomsydelser med den her lov

kan jeg henvise til arbejdsministerens tale

læse den op for os igen

jeg sætte stor pris på jeg ville endda give en lille forfriskning bagefter hvis det var sådan at hun kunne manes til at gøre det det er nemlig gode argumenter som kunne bruges i den her sammenhæng for netop at sige at vi ikke indfører nye fattigdomsydelser for unge mennesker

så har vi spurgt men ikke fået afklaret om unge

det sidste

nogen sanktioner der er blevet lempet vi mener der er mange meningsløse sanktioner

en enkelt eller to men de afløses af hårdere sanktioner så der er ikke en eneste sanktionslettelse i den her lov

blå fløj i forskellige nuancer vil gøre det men er det den tillid vi har til mennesker på

hårdere sanktioner når vi laver sådan

så har vi spurgt

ikke kunne lade sig gøre at

bliver de

krone for krone minus det der lille beløb på femten kroner

så kunne inspirationen jo

væsentlig større gevinsten ved at tage et stykke arbejde

det skal man heller ikke indføre jeg synes at man skal læse ministerens argument for det hvis man modregner time for time

hvad er det for noget sludder

at tage et stykke arbejde fordi man får den fulde gevinst time for time helt op mod halvfjerds

så ville folk da tage mest muligt arbejde ubegrænset det er da noget der siger sig selv det er ulogisk det er ikke et klogt svar

derfor vil jeg sige

der er lang tid tilbage af min taletid at

kan vi ikke stemme for vi har dog et enkelt forslag

to hundrede og fire og tyve som vi gerne vil støtte da vi opfatter dem som væsentligt

men det kan vi jo komme tilbage til når vi skal stemme om tingene men vi synes

rigtig dårligt stykke arbejde og at der er sket alt alt for mange tilbageskridt jeg har nævnt de fremskridt som vi synes om

de opvejes til fulde og endnu mere af de forringelser

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

for stemte otte imod stemte en hundrede og to

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslagene nummer

der stemmes

afstemningen for stemte otte imod stemte en hundrede og to

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer seks stillet af det samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning

nummer tolv af et mindretal

for stemte otte imod stemte en hundrede og to

ændringsforslagene nummer elleve fjorten og femten stillet af

samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tretten tiltrådt af et flertal

er vedtaget der stemmes

slutter afstemningen for stemte otte imod stemte en hundrede og tre

der stemmes om ændringsforslag nummer sytten af et mindretal

jeg slutter afstemningen

for stemte otte imod stemte

ændringsforslaget er forkastet der stemmes herefter om

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte en hundrede og

ændringsforslaget er forkastet der stemmes herefter om ændringsforslag nummer nitten af et mindretal

jeg slutter afstemningen for stemte syv imod stemte en hundrede og to

ændringsforslag nummer tyve stillet af samme mindretal bortfaldet

stemmes herefter om ændringsforslag nummer en og tyve

afstemningen for stemte otte imod stemte en hundrede og en

for

er forkastet ønskes afstemning om

nummer to og tyve og tre og tyve tiltrådt af et flertal

vedtaget der stemmes herefter om ændringsforslag nummer fire og tyve

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte

ønskes afstemning om ændringsforslagene nummer fem og tyve

skal lige

altid er praktisk at ønske om afstemning bliver anmeldt på forhånd det letter vores arbejde jeg var ikke helt sikker på om det i virkeligheden var en misforståelse at man bad om den her afstemning for der er bedt om afstemning nummer fem og tyve til det næste

fem og tyve til lovforslag

to hundrede og tre og tyve

ændringsforslaget er enstemmigt vedtaget med

hundrede og ti stemmer ønskes afstemning om

nummer seks og tyve og syv og tyve tiltrådt af et flertal

vedtaget herefter stemmes

der stemmes først om ændringsforslag nummer en af et mindretal

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte en hundrede og tre

forkastet herefter er ændringsforslagene nummer tre tolv atten seks og tyve syv og tyve ni og tyve til en og tredive og fem og tredive stillet af samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning

nummer to tiltrådt af et flertal

vedtaget der stemmes

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte en hundrede og to

er forkastet herefter er ændringsforslagene nummer fjorten til sytten stillet af samme mindretal bortfaldet der stemmes om

slutter afstemningen for stemte otte imod stemte en hundrede og tre

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslagene nummer tyve til fire og tyve tiltrådt af et flertal

afstemning om ændringsforslag nummer tyve tiltrådt af et flertal

slutter afstemningen ændringsforslaget er enstemmigt vedtaget med

hundrede og ti stemmer ønskes afstemning om ændringsforslagene nummer to og tyve til fire og tyve tiltrådt af et flertal

der stemmes herefter om ændringsforslag nummer fem og tyve af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning

nummer otte og tyve tiltrådt af et flertal

ændringsforslag nummer otte og tyve

ændringsforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og seks stemmer

der stemmes om ændringsforslag nummer to og tredive af et mindretal

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte

herefter er ændringsforslagene nummer tre og tredive og fire og tredive stillet af samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning

nummer syv og tredive

jeg slutter afstemningen ændringsforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og ti stemmer